mødet er åbnet i dag er der følgende anmeldelser social og integrationsministeren lovforslag nummer

syv og firs titlerne på de anmeldte sager vil fremgå af folketingstidende

hvis ingen gør indsigelse mod fremme af denne forespørgsel betragter jeg tingets samtykket som givet

der stemmes først om forslag til vedtagelse nummer v tre og tyve af frank aaen og der kan stemmes

forslag til vedtagelse er forkastet der stemmes herefter om forslag til vedtagelse nummer v fire og tyve af torsten schack pedersen dennis flydtkjær ole birk olesen og brian mikkelsen og der kan stemmes

afstemningen slutter for stemte tre og halvtreds imod stemte syv og halvtreds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

afstemningen slutter for stemte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

og den første er venstres ordfører herre esben lunde larsen

teknologirådet er jo en konsekvens af at finanslovbevillingen til teknologirådet falder bort og derfor

ikke mening længere at have den her lov i forbindelse med finanslovforhandlingerne for to tusind og tolv var alle partier enige om at forhøje forskningsreserven med tre hundrede million kroner forskning og udvikling er noget af det der skal bidrage til at få danmark styrket ud af krisen derfor er det sund fornuft netop nu at prioritere til fordel for de investeringer der fremadrettet kan bidrage til at sikre danmarks konkurrenceevne finansloven for to tusind og tolv er et udtryk for en benhård prioriteringsøvelse med den økonomiske situation vi står i

vi er nogle gange nødt til at træffe nogle upopulære beslutninger for at kunne gøre det vi gerne vil og i det her tilfælde altså sikre at forskningsaktiviteten

forbliver på minimum en procent af bnp og man kan vist godt sige at nedlæggelsen af teknologirådet må

mange har været glade for at samarbejde med teknologirådet ikke mindst jo

demokratisk dialog om den teknologiske udvikling er det så fordi vi ikke længere har brug for den slags

instans til at varetage denne opgave eller om det arbejde

på markedsvilkår

at vi må forvente at teknologi

så det ikke længere giver mening at have en så bred arbejdsbeskrivelse for et enkeltstående

råd som teknologirådet som jo altså

teknologivurdering nedlæggelsen af teknologirådet skal ikke ses som et signal om at vi ikke længere interesserer os for den teknologiske udvikling eller at der ikke er behov for en demokratisk debat om udviklingen det er snarere et udtryk for at det er en opgave som ikke snævert kan varetages af én aktør alene jeg håber dog at

teknologirådet også fremover vil være blandt de aktører der deltager i debatten lovforslaget her åbner jo mulighed for at teknologirådets projekter og aktiviteter kan videreføres i regi af en

styrelsen for forskning og innovation som skal afklare

håber meget at det resulterer i at

de mange høringsparter som er glade for samarbejdet med teknologirådet og de mange som har haft gavn af teknologirådets arbejde også i fremtiden kan trække på rådets ekspertise og ydelser men altså

venstres ordfører herre esben lunde larsen som takket være min umådelige godhed får lov at komme på talerstolen værsgo

l ni og halvfjerds til førstebehandling l ni og halvfjerds er

til lov om ophævelse af lov om teknologirådet og om ændring af lov om det etiske råd i venstre er vi imødekommende over for lovforslaget fra uddannelsesministeren og de korrektioner det indebærer i forhold til lov om det etiske råd forslaget er en naturlig konsekvens af den aftale af femtende november to tusind og elleve som regeringen venstre dansk folkeparti enhedslisten liberal alliance og det konservative folkeparti indgik om fordeling af forskningsreserven i venstre ønsker vi medindflydelse på udmøntningen af forskningsreserven og derfor tager vi også et medansvar for at finde pengene en indflydelse der eksempelvis har udmøntet sig i flere penge til fødevareforskningen

været et centralt og afgørende punkt for venstre hensigten med aftalen var at fastholde den offentlige forsknings og udviklingsindsats på mindst en procent af bnp samtidig med at aftalepartierne var enige om at forskningsreserven i to tusind og tolv blev forhøjet med tre hundrede million kroner aftalepartierne var enige om at forhøjelsen af forskningsreserven finansieres ved blandt andet et bortfald af bevillingen til teknologirådet udsigten til en nedlæggelse af teknologirådet har skabt en vis opmærksomhed

mere end hundrede høringssvar fra såvel ind som udland det gør naturligvis indtryk når forskere institutioner og undervisningsmiljøer på den måde gør indsigelse mod en nedlæggelse også set i lyset af at den danske model med et teknologiråd har dannet skole for andre lande som international rollemodel et teknologiråd der besidder en særlig faglighed og ekspertise kompetencer inden for metodologi strategisk fremsynethed og facilitering samt evne til at bygge bro mellem industri og universitetsmiljøer eller forskere og lægmænd sagen om

teknologirådet er blevet grundigt belyst og jeg mener ikke der er behov for en international evaluering som der ellers opfordres til i et af høringssvarene en evaluering tilvejebringer ikke flere ressourcer til forskning eller til en ændret prioritering ved fordelingen af forskningsreserven imidlertid glæder det mig at se at ministeren for

innovation og videregående uddannelser med lovforslaget lægger op til at teknologirådet kan videreføres i regi af en offentlig organisation erhvervsdrivende fond eller privat virksomhed her bliver det muligt at overføre teknologirådets aktiver og passiver helt eller delvis fra ministeriet til en offentlig

erhvervsdrivende fond eller privat virksomhed det er en linje vi bakker op om i venstre og det er noget vi gerne bidrager til at fremme så de opgaver som teknologirådet har varetaget bliver videreført det giver også mulighed for fortsat at hjemtage eu midler som teknologirådet har evnet hvilket er et væsentligt bidrag til dansk forskning med l ni og halvfjerds effektueres efterårets aftale samtidig med at teknologirådets opgavevaretagelse kan fortsættes i regi af en eller anden form for organisation og finansiering

en følge af forliget om udmøntning af forskningsreserven her indgik bevillingen til teknologirådet som en del af finansieringen dansk folkeparti er med i aftalen og står naturligvis ved forliget det betyder ikke at vi mener det

den bedste idé i verden at nedlægge teknologirådet men at det var et element i en økonomisk prioritering af ressourcer i forlængelse af aftalen om forskningsreserven er det drøftet

europa parlamentet regioner kommuner med mere

på basis af ekstern finansiering jeg håber der findes en ny konstruktion som rådet vil kunne se som en mulighed for at styrke rådets uafhængighed altså ikke som en svækkelse af rådet men som en mulighed for en fornyet rolle baseret på at rådet er herre i eget hus vi forstår også på meldingerne fra ministeren at der pågår en dialog

teknologirådet om en fremtidig konstruktion

være klar opbakning til at fortsætte dette arbejde

klare hensigt at teknologirådet skal have mulighed for at genopstå i en ny form

enige om at forhøje bevillingen til forskning udvikling og innovation med tre hundrede million

til forskning og udvikling kunne indfries også i

er altså ikke længere nogen finanslovbevilling til teknologirådet og derfor skal rådet nedlægges ved lov det er et velkendt mantra at vi skal leve af forskning udvikling og innovation i danmark forskning udvikling og innovation skal hjælpe med at få danmark ud af krisen det skal være med til at skabe fremtidens nye job

i en krisetid skal der prioriteres benhårdt

konkret beløb på fakturaen den er ofte sværere

vi kan se fra internationale sammenligninger at andre lande blandt andet i eu har svært ved at prioritere forskning og udvikling højt lige nu og derfor falder bagud når det gælder innovation hvorimod vi i danmark trods alt fortsat klarer os ret godt i konkurrencen blandt andet er vi nummer to i det seneste innovationsbarometer fra eu

det har vi også gjort den her gang det betyder at der ikke længere er en statslig bevilling til teknologirådet og det har forståeligt nok givet en del kritik det kan vi se af høringssvarene

det ikke ligefrem er en populær beslutning teknologirådet har gennem årene udført et godt solidt stykke arbejde og til at hente mange eu midler hjem til konkrete projekter derfor er jeg også glad for som de øvrige ordførere er at lovforslaget er udformet sådan at det bliver muligt at videreføre dele af teknologirådets arbejde i et ikkestatsligt regi hvis altså der kan findes en bæredygtig model for det for eksempel gennem en erhvervsdrivende fond eller ved at oprette en privat virksomhed

vi lovforslaget og prioriteringen for os har det vejet meget tungt at finde finansiering til forhøjelse af forskningsmidlerne

vi mener at de opgaver teknologirådet løser også bør kunne løses

bortfalder og derfor giver det heller ikke mening

med lovgivningen men jeg synes det er vigtigt at pointere som også den socialdemokratiske ordfører var inde på

er en hård og vanskelig

vanskelig prioritering men der har været en politisk bred enighed og bred opbakning til at man skulle styrke forskningsreserven

betydet at man har skullet finde pengene et sted et af de steder man

nedlæggelsen af teknologirådet er selvfølgelig upopulær det har vi

forståelse for og det synes jeg også høringssvarene viser med al tydelighed

dag at slå fast at det jo ikke er en utilfredshed med det arbejde man har ydet ydet teknologirådet har ydet en stor og vigtig indsats siden nitten fem og halvfems hvor det blev oprettet

man skal anerkende i dag det har

været en vanskelig opgave

at det er den rigtige beslutning vi har behov for at prioritere vores midler

er kommet frem og det er også det man har kunne forstå på flere af

en løsning hvor teknologirådet og de opgaver man løser i teknologirådet kan løses i en eller anden form for fri konkurrence

den mulighed arbejdes der på jeg ved at både teknologirådet

i en eller anden form der arbejdes på flere forskellige modeller

jeg ved at arbejdet er blevet intensiveret og det

vil forhåbentlig udmønte sig i at man kan nå til fælles enighed om

i dag må sige at

og andre dele kan så løses i den her selvstændige

side er der opbakning til at det er en vanskelig men nødvendig prioritering vi foretager i de her år

i dag at sige at vi står fuldt ved den prioritering der

der er samlet i teknologirådet i en eller anden form

øget tilgang af basismidler til universiteterne det er meget vigtigt for enhedslisten det har det været i mange år og det håber vi vi kan fortsætte med det er så ikke særlig populært eller særlig

ordførerne i dag i salen at det fører til en

fratagelse af bevillingen til teknologirådet og

førstebehandler dette forslag

heller ikke som det er fremført tidligere af mange andre

en kritik af teknologirådets arbejde eller mangel på sådant

vi også se på de mange høringssvar og som det også er

tidligere ordførere og selvfølgelig også på enhedslisten at teknologirådet bliver rost som værende en international rollemodel

den forskningsformidlende opgave derfor er vi i enhedslisten glade for at man fra ministeriets side har lagt op til at finde en alternativ form som teknologirådet kan føres videre til og jeg er glad for at høre her

opbakning i hvert fald indtil videre fra alle folketingets partier til at finde en sådan løsning

til en erhvervsdrivende fond eller

bruge taletiden til at opfordre til at man fortsætter den dialog og og finder en løsning

tidligere ordførertaler beslutningen om at nedlægge teknologirådet i liberal alliance har vi et medansvar for beslutningen om at teknologirådet skal nedlægges da det jo var et led i finanslovforhandlingerne om forskningsreserven jeg medgiver at vi på det tidspunkt ikke var opmærksomme på at teknologirådet udfører opgaver som det er vigtigt at videreføre vi er siden blevet klogere og derfor må vi selvfølgelig tage udfordringen op og finde en løsning liberal alliance

det har været et led i en større øvelse som skal sikre at dansk forskning får fortsat gode vilkår og det er en opgave som er stor og som det er værd at tage fat på men vi må samtidig erkende at teknologirådet har formået at skabe nogle imponerende resultater med en relativt beskeden finansiering

teknologirådet har varetaget kan vi jo blandt andet nævne flere internationalt anerkendte forskningsprojekter som blandt andet tæller en undersøgelse af kommunikationens betydning for folks syn på global opvarmning og dertil kommer en række vigtige igangværende projekter inden for blandt andet bæredygtighed i det danske transportsystem risici ved syntetisk biologi og sikkerhed ved levering af informations og kommunikationsteknologier vi er som sagt positive over for det samlede forslag men vi ønsker fra liberal alliances side at medvirke til at finde en konstruktiv løsning hvorved væsentlige aktiviteter som blandt andet

teknologirådets nuværende opgaver kan videreføres i et andet regi det kunne være i en privat virksomhed eller via en erhvervsdrivende fond med et almentgyldigt formål som også aftaleteksten åbner mulighed for

om fordeling af forskningsreserven det var vigtigt for os at fastholde det høje ambitionsniveau vi

igennem ti år i regering om at vi skulle have mindst

derfor var der behov for at forhøje

at komme med forslag til hvordan man skaffer de penge og med i regeringens forslag var

for at der var et bortfald af bevilling til teknologirådet det var vi med på

folkeparti og det står vi også ved nu

forslag at se på hvad man så kan gøre der har med rette været

det fra international side og fra national side teknologirådet har udført et væld af gode undersøgelser og udført et fantastisk oplysningsarbejde inden for ikke bare teknologiområdet videnskabsområdet og innovationsområdet men også

ikke bare falde bort og der har regeringen også en forpligtelse til at sørge for at den oplysningsindsats bliver videreført

man også det ansvar at sørge for at arbejdet

bliver videreført i en eller anden form derfor ser vi også positivt på at ministeren

teknologirådets arbejde i en fondskonstruktion eller i form af en privat organisationsmodel

er vigtigt at vi får spredt den viden som teknologirådet har i dag ud i samfundet

tager vi også positivt imod ministerens tilkendegivelser på området vi håber på at det arbejde som ministeren er i gang med sammen med teknologirådet i dag kan intensiveres så vi får en afklaring på det

men som sagt står vi selvfølgelig ved den aftale vi lavede den femtende november men håber på at

afspejler at det var en meget bred aftale med alle

partier der blev indgået i forbindelse med udmøntningen af

af os var glade for de resultater vi opnåede med vedtagelsen af finansloven hvor vi jo styrkede basisforskningen og en lang række andre initiativer ved

i aftalen var der enighed om at fastholde den offentlige forsknings og udviklingsindsats på mindst en procent af bruttonationalproduktet og forhøje reserven

million kroner til ni hundrede og seks og firs million kroner i to tusind og tolv

er klart at lovforslaget her er et udtryk for at vi så også omvendt

har måttet bære ansvaret for at gå igennem en hård prioritering for at kunne finde midler til at løfte

ved at nedlægge teknologirådets

fokuseringsøvelse med henblik på at finde ekstra penge til forskning innovation

det er det der har været vores førsteprioritet

i kølvandet på beslutningen om at prioritere bevillingen til anden side gået på hvordan man i givet fald kunne fortsætte de gode aktiviteter

rose teknologirådet for meget hurtigt at have kastet sig ind i en konstruktiv afsøgning af de muligheder

som flere har været inde på være at man videreførte visse aktiviteter i en erhvervsdrivende fond og det skabes der med lovforslaget også mulighed for

kan blive tilfældet intentionerne med fonden er at de nuværende projekter og centrale aktiviteter overdrages og videreføres også selv om den hidtidige grundbevilling

der i hvert fald hos mange af samarbejdspartnerne vil være

levere derfor er jeg positiv over for det

at det fortsat også fremadrettet vil være regeringens ambition at skabe veje til

de centrale satsninger skal være koncentreret på færre større programmer

det lys at den samlede prioritering her skal ses også selv om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

starte med at sige at jeg ikke har nogen som helst sympati for udlejere der forsøger at udnytte situationen på boligmarkedet til at berige sig på boligsøgendes bekostning lejeloven indeholder jo allerede en mulighed for at straffe den udlejer der ved udlejning af en lejlighed kræver at en kommende lejer skal betale et beløb for at få lov til at leje lejligheden det er den såkaldte dusørbestemmelse i lovens §

ønsker sig mere end en tredobling af den gældende strafferamme så overtrædelse af dusørbestemmelsen skal kunne straffes med fængsel i op til en år og en måned det er efter min opfattelse en alt for hård strafferamme i forhold til hvad bestemmelsen er rettet mod straffen skal

stå mål med forbrydelsen og det lever forslaget efter min opfattelse ikke op til

jeg godt klar over at forslagsstillerne også med forslaget ønsker at sikre at grove tilfælde

betyder at forældelsesfristen for overtrædelse af lejelovens § seks forhøjes fra to til fem år forældelsessystemet i straffeloven bygger generelt på en sammenhæng mellem grovheden af

forhold og længden af forældelsesfristen jo grovere forbrydelse jo længere forældelsesfrist den sammenhæng synes jeg også

til lejelovens dusørbestemmelse også på dette punkt synes jeg at forslaget trods de gode intentioner skyder for langt over målet hertil kommer at det er helt unødvendigt de nuværende regler giver faktisk mulighed for at straffe boligspekulanter som ham der blev omtalt i ekstra bladet i november to tusind og elleve det forudsætter jo blot at forholdet anmeldes til politiet der efterforsker sagen så anklagemyndigheden kan tage stilling til

vil i et sådant forløb blive klarlagt om der kan føres bevis for det strafbare forhold

i den forbindelse pege på at lejeorganisationer her kan påtage sig en meget vigtig opgave det må være oplagt for lejeorganisationerne at stille sig til rådighed for at standse de heldigvis meget få aktører der groft overtræder dusørbestemmelsen organisationerne har jo også gode muligheder for at

oplysninger om en konkret udlejers

oplysninger burde let kunne skaffes inden for den gældende forældelsesfrist på to år som det er fremgået kan regeringen ikke støtte beslutningsforslaget

godt tilføje at det er klart at det her

nogle alvorlige sager

og derfor vil jeg sige at det er vigtigt

her forslag så vi kan få diskuteret hvad

her lovforslag handler jo også om at forældelsesfristen ved en dom bliver øget i forhold til at man får en dom på en år og en måned så derfor ser jeg meget skeptisk

er jo nogen hemmelighed at ekstra bladet i juni kunne afsløre sytten tilfælde hvor et makkerpar havde krævet penge under bordet selv politianklager vibeke thorkil jensen fra københavns politi erkender at det er svært at få dømt bolighajer på grund af den nuværende forældelsesfrist og det har vi jo en mulighed for

vil godt appellere til at ministeren

ikke kommer i den situation hvor de kommer med hele deres børneopsparing og betaler en masse penge under bordet

jeg synes at når der er påvist rigtig mange tilfælde

og jeg har også haft drøftet det her med justitsministeren det er klart at

på at gå ind i dem det er det ene det andet er at det

alvorlige sager når der sker det er jeg fuldstændig enig med fru karina adsbøl i men det er vigtigt at man så også står frem inden forældelsesfristen er udløbet det jeg kunne frygte

står de her lejere som vi så i ekstra bladet først frem når forældelsesfristen

var forældelsesfristen udløbet i stort set alle

med de mennesker der stod frem og det vil sige at så var man sikker på ikke at blive straffet det er problematisk når det her sker så derfor tror jeg at lejerorganisationerne har en stor opgave og

med at gå til det her spørgsmål men vi ser lige alvorligt på sagen det skal jeg understrege men at ændre på det der hedder proportionalitetsprincippet i de her spørgsmål er en alvorlig sag nemlig det at man

på straffen og strafferammen og det skal altså stå mål med den forbrydelse man har

vi har ikke ret mange sager vi kan sammenligne med for der er stort set ikke nogen der

jeg har ikke mødt nogen der ikke er positivt stemt over for det her

de synes virkelig at det er positivt at at det er kommet på folketingets dagsorden så derfor mener jeg da at ministeren skal tænke sig

for jeg kan da ikke tro at ministeren synes

at rigtig mange unge studerende

i forhold til forældelsesfristen vi ved jo godt selv

politiet inden man får afhørt vidner og

vil love fru karina adsbøl at det gør vi så godt

jeg kan sagtens forstå bevæggrundene for forslaget

vi har de her bolighajer jeg vil tage så stærk afstand som overhovedet muligt fra de her bolighajer

været nogen sager derfor er det vigtigt at både llo og andre

lejerorganisationer er indstillet på at gå ind i i det her

bliver meget dyrere at blive straffet på det her område end det gør på så mange andre

er for en overtrædelse der er begået jeg synes at fire måneders fængsel

forældelsesfrist kunne være ok

ender vi med at man kun står frem efter forældelsesfristen

det venstres

indeholder en skærpelse af straffen for at udlejere kræver penge under bordet samt en forlængelse af forældelsesfristen baggrunden for beslutningsforslaget er historier om en bolighaj der forlangte op til femogfyrretusind kroner under bordet før en lejer kunne få en lejekontrakt udlejeren brugte oven i købet stråmænd til at modtage pengene og formidle kontrakten

det hele taget meget suspekt i den her sag det hører ingen steder hjemme at lejere bliver afkrævet penge under bordet før de kan få få en lejekontrakt

acceptabelt og venstre forstår derfor også til fulde dansk folkepartis intention om at straffe grove overtrædelser af lejelovens § seks hårdere tilfælde som førnævnte er forrykte sager hvor en bolighaj er fuldstændig ligeglad med lov og ret venstre ønsker at beskytte sagesløse lejere

vi derfor gerne se på hvordan vi kan sikre at sådanne udlejere bliver straffet

det kan tage tid at indsamle beviserne

vil gerne se nærmere på den konkrete udformning i

lægger op til en skærpelse af straffen for overtrædelse af lejelovens § seks den såkaldte dusørbestemmelse dusørbestemmelsen omhandler udlejere der kræver penge under bordet ved udlejning

derfor i dag straffes med bøde eller fængsel i op til fire måneder med dette beslutningsforslag foreslår forslagsstillerne fra dansk folkeparti

lad mig fra starten slå fast at socialdemokraterne mener at det er fuldstændig uacceptabelt når en udlejer forsøger at udnytte situationen på boligmarkedet og kræver penge under bordet

kommende lejere det er naturligvis ikke i orden og derfor er det også ulovligt de eksempler fra ekstra bladet som fremhæves i beslutningsforslaget

fra boligsøgerne for at de kan få en lejlighed skal vi ikke acceptere derfor derfor er der også

med den gældende regel gode muligheder for at straffe sådan en boligspekulant

det også vigtigt at få sagt

selvfølgelig også skal være en fornuftig balance mellem strafferammen og grovheden i de forhold som bestemmelsen er rettet imod når man foreslår

en tredobling af straffen er det socialdemokraternes holdning at straffen ikke længere står mål med forbrydelsen derfor kan vi ikke stemme

når man lægger op til en strafferamme på over en år lægges der samtidig op til at forældelsesfristen for overtrædelse forhøjes fra to år til fem år socialdemokraterne er dog af den opfattelse at den gældende forældelsesfrist på to år giver lejerne den fornødne tid til at reagere på overtrædelse af loven endelig vil jeg minde om at

en situation overhovedet kan opstå skyldes det jo ikke mindst en stor efterspørgsel på lejeboliger derfor er det også med stor tilfredshed at

er blevet enige om at fremrykke investeringer til renovering i den almene boligsektor så nedslidte og udsatte boligområder hurtigt kan få et tiltrængt løft det vil også være med til at øge antallet af attraktive lejeboliger generelt med disse ord skal jeg meddele at socialdemokratiet ikke kan støtte

skal straffes hårdere og at flertal i folketinget vil skærpe straffen for penge under bordet for ledige lejligheder det siger ekstra bladets afsløringer

enhedslisten s og venstre er enige

at sf og enhedslisten dog er

der er en journalist der ringer til en for at høre om

siger at at det vil man ikke være med til

der er lange sagsbehandlingstider og at politiet selv har været ude

tjener på at andre skal leje sig ind og det

tror jeg faktisk at information ville være en

jeg må bare citere ekstra bladet

llos direktør claus højte siger at han synes

i akut bolignød og det er der så nogle rigtig glubske bolighajer der udnytter

en år og en måned er for meget hvad mener ordføreren

for eksempel giver en højere straf

hvis vi forlænger det fra to til fem år

det viste sig i de sager som avisen skriver om at de to år var gået så så tiden

i lejekontrakten eller et eller andet altså nogle oplysninger der helt klart siger at det her

om at hæve straffen for overtrædelse af dusørbestemmelsen i lejeloven det vil sige

en udlejer forlanger penge under bordet for at en lejer kan få lov at leje en lejlighed helt konkret vil de udvide straffen med ni måneder fra de nuværende fire måneder til tretten måneder samtidig ønsker forslagsstillerne at udvide forældelsesfristen

dusørbestemmelsen fra de nuværende to år

vores lejere samt den skadevirkning som det

også forårsager på boligmarkedet fordi det er uacceptabelt

også sikker på at samtlige ordførere

men det radikale venstre er omvendt også bare et parti som ganske enkelt ikke køber dansk folkepartis præmis om at mere straf kan løse alle problemer derudover mener vi

at det er et godt princip at der er en sammenhæng imellem forbrydelse og straf og forældelsesfrister i øvrigt

jo grovere en forbrydelse er jo højere straf og jo længere

i det her forslag mener vi at den balance der gerne skal være her bliver brudt

den balance bryder man også med det princip om proportionalitet der skal være i forhold til den øvrige strafferamme dermed bryder man også med sammenligneligheden

af dusørbestemmelsen jo være relativt højere end den øvrige strafferamme og omvendt for forbrydelser af lignende karakter så så set med radikale øjne giver den nuværende strafferamme egentlig ret god mening

noget som vi synes at man kan sige om en tredobling af strafferammen for overtrædelse af den her dusørbestemmelse helt ærligt har vi også svært at forestille os at truslen om en højere straf

mon ikke muligheden for fire måneders fængsel egentlig er nok hvis risikoen for at blive opdaget og straffet er tilstrækkelig stor derfor mener vi ikke at man skal udvide straffen men optimere muligheden for konsekvens

til i højere grad at stå frem og melde de her udlejere og vi skal have vores lejerorganisationer mere på banen for de nuværende regler giver som det

mulighed for at man kan straffe de her svindlende udlejere men det kræver jo som ved enhver anden forbrydelse at det bliver meldt altså mener det radikale venstre for at opsummere at de nuværende fire måneders fængsel er en passende strafferamme og at forældelsesfristen på to år også er en passende frist for at lejere lejerorganisationer og anklagemyndigheden kan få samlet oplysninger

reageret på overtrædelser af

for at komme de her bolighajer til livs

at vi har et så bredt boligmarked

muligt så der er varer nok på hylderne

med varer bliver det også sværere for bolighajer at misbruge deres magt og udnytte mennesker og høste gevinst af de mennesker der står i en akut boligsituation

det som spørgeren her siger jeg er enig i at det

og jeg er også enig i at der er mange

som spiller ind her der har jeg nok modsat spørgeren ønske om at vi kigger på nogle af de andre

der i øvrigt er og så forsøger at straffe folk inden for den strafferamme før vi giver os i kast med

og undersøge flere muligheder men en af mulighederne er jo netop at

og på grund af en forældelsesfrist ikke kan

at det er meget problematisk og det er der også mange organisationer der har været ude at sige de har netop været ude at sige

meldt de her ting får samlet de relevante oplysninger og får reageret inden for forældelsesfristen men jeg er ikke enig med spørgeren i at vi skal udvide

om at skærpe strafferammen for overtrædelse af lejelovens § seks vedrørende opkrævning af penge under bordet ved udlejning sf er helt enig i det uantagelige i at kræve penge under bordet og på den måde udnytte sin position som udlejer det er selvfølgelig uacceptabelt at man gør den

de regler der er på det her område og som det er nu i lovgivningen er

straffe det den intention der ligger bag det her forslag støtter vi men vi tror ikke på

forhøje strafferammen er måden at gøre en forskel på på det her område det væsentligste for os er jo at undgå at vi overhovedet kommer i den situation at man skal give penge under bordet for at få en lejebolig og vi er enige med de tidligere ordførere der har talt

at for eksempel øget oplysning på området vil være noget der faktisk kunne gøre en forskel

der rent faktisk gribes i at overtræde lejelovens § seks og det er ikke et egnet redskab tror vi til faktisk at undgå at flere havner i den situation loven i dag giver jo mulighed for at anmelde og straffe overtrædelser af § seks

vi selvfølgelig tilfredse med ved en ændret udvidelse af strafferammen

vil der efter vores opfattelse ikke længere være en proportionalitet mellem overtrædelsen af loven altså

den forbrydelse der er tale om og så den straf som man kan få for overtrædelsen vi ønsker at kunne ramme

der kræver penge under bordet og den mulighed findes vi ønsker at bevare den proportionalitet der er mellem overtrædelse af paragraffen og så den straf man får og vi kan ikke støtte forslaget som det ligger her når man snakker om hvad det er man ønsker at opnå er det selvfølgelig

her bolighajer er rigtig dygtige til at omgå lovgivningen

tænker sig om og så

min bekymring er at hvis man har meget fokus på straf og alene en forhøjelse af straffen så fjerner man fokus lidt fra det der virker så folk faktisk undgår at komme situation jeg synes det er vigtigere at kigge på hvad vi kan gøre for at undgå at mennesker også unge mennesker kommer i den situation og det er der vi skal sætte ind og bruge kræfterne så det folketinget kan gøre er selvfølgelig at ændre strafferammen men vi kan så mange andre ting som faktisk virker bedre på det er problemet nemlig at nogle kommer i den her situation og det vil

at øge straffen i de her tilfælde men der er jo forskel på fire måneder og på en år og en måned og jeg må sige at

deres arbejde derude med at opkræve penge jeg tænker også på

hele deres børneopsparing på det

jo rigtig rigtig mange penge for et ungt menneske så jeg synes ikke at man skal sådan negligere det og sige at fire måneder

så synes jeg ikke at

problem og jeg tror at vi er lige indignerede når det handler om den situation som de her udlejere stiller de unge mennesker i

penge under bordet på den måde men man skal bare ikke forveksle indignation med en strafferamme

jeg bruge min indignation til den skal jeg bruge til at finde ud af hvad jeg kan gøre ved lovgivningen som gør at det her bliver et mindre problem og der vil jeg faktisk gerne lægge mine kræfter

stort problem og jeg er enig i at vi som folketing har et ansvar for

kan ikke måle indignationen på hvor mange måneder

beslutningsforslaget fuldstændig uacceptabelt i et retssamfund boligen er en menneskeret det at tjene på andre menneskers

er særdeles kriminelt dusører og penge under bordet er udtryk for at der er mangel på betalelige boliger i danmark det er jo der

vi nødt til som folketing at tage ansvar for at det fald i antallet af betalelige boliger

i løbet af ti år vil stå med en mangel på ethundredetusind

af det vi bliver nødt til at få taget fat på nu

vi et helt uacceptabelt

høre at det er fra både højre og venstre side i salen at

man giver udtryk for det det vil sige at

vi se et endnu værre boligmarked

småformuer sanktion i form af

ikke støtte så derfor er vi lidt i samme situation som en række af de andre partier men hensigten at ramme banditterne er vi

forslaget ligger nu kan vi ikke stemme for det

vi vil meget gerne ligesom venstre og det synes jeg er lidt bemærkelsesværdigt altså at enhedslisten og venstre

er i samme situation det bør man nok notere her

til at kigge på at finde

om man i den gennemgang der skal være

steder hvor der er behov for sanktioner for eksempel det at en lang række

afgørelse fra en offentlig instans og så

sig at den sanktion der ligger ikke

er der behov for at få afkriminaliseret boligmarkedet som llo aktivist har jeg tit været udsat for

have adresse der hvor man bor pengene for huslejen skal betales kontant

afkriminaliseret det boligmarked dels ved at få bygget flere betalelige boliger dels ved at stramme lovgivningen på en god måde

og det at tjene

have en bolig er særdeles kriminelt

er det faktisk enhedslistens holdning

udleje boliger men er det enhedslistens ønske

ønsker enhedslisten således

i form af ulovlige dusører i hele spørgsmålet om om det

muligt at tjene på

ikke nogen hemmelighed at vi ønsker den private udlejningssektor

tvangsauktionssituationer og andet

høre ordføreren hvordan vil

at udleje boliger det kunne eventuelt i skrappe tilfælde være sådan at samfundet simpelt hen inddrager

så så det ikke er muligt at fortsætte den der kriminelle

jeg vil opfordre dansk folkeparti til at erkende at man er noget alene med det her forslag men selve tanken i forslaget er godt

kommer ud med vores

havde da været endnu mere overraskende

men hvad er så rimeligt når man i så mange tilfælde

lejeloven i sammenhæng

der også på en lang række andre områder er behov for at stramme med

grave et spadestik dybere end det man har gjort hidtil i dag det er som om alle andre partiers ordførere skøjter hen over en overflade og nede under den overflade ligger

en huslejereguleringslovgivning som sørger for at en stor del af udlejningsbyggeriet er prissat alt for lavt i forhold til hvad markedslejen er folk er faktisk villige til at betale betydelig mere for de her lejeboliger end lovgivningen tillader

det betyder at når lovgivningen sætter prisen kunstigt lavt opstår der et stort

hos forskellige mennesker der søger en bolig om at få lige præcis den bolig

det vil sige at en udlejer der står med en bolig

der er en masse lejere der er villige til at betale for eksempel fem tusind

det er at vi har den her huslejereguleringslov det er også derfor at dansk folkepartis ordfører fru karina adsbøl i dag taler så meget om unge mennesker der flytter til en ny stor by uden et netværk

lige præcis de unge mennesker uden netværk i den nye store by som ikke har nogen mulighed for at komme i nærheden af de boliger de besættes jo af folk med netværk det er dem der kender hinanden det er udlejerens venners børn

det er udlejerens venner det er folk med forbindelser det er ressourcestærke mennesker som først og fremmest har muligheden for at få de lejligheder de unge mennesker som flytter til byen

den eneste måde de kan komme ind på markedet på er ved at overbevise udlejeren om at han så i det mindste kan få klingende mønt i stedet for at give udlejningsboligen

afskaffe huslejereguleringen det skal være muligt ved nyudlejning af boliger at tage den

så der kommer et boligmarked i balance hvor efterspørgslen svarer til udbuddet

så fordi liberal alliance synes at hele lovgivningen bag det her er forkert og burde afskaffes

vil vi selvfølgelig heller ikke være med til at hæve straffen for brud på den her lovgivning det er klart at har man et lovbrud skal der være en straf men det er for meget forlangt at mene at

der mener at den lovgivning er helt forkert

mig at høre er hvordan liberal alliance

øge straffen

hver dag er der folk der går over for rødt alligevel står dansk folkepartis trafikordfører ikke hernede og kræver at straffen for at gå over for rødt skal forhøjes for at komme dette enorme problem til livs så argumentationen holder bare ikke man kan ikke sige at fordi der sker et lovbrud

være en højere straf det sker hele tiden på alle mulige områder uden at vi herinde mener

adsbøl

københavns politi og erkender at det er svært at få

kræve så mange penge under bordet fra andre mennesker den sammenligning synes jeg bare

ansporer til at udlejer og lejer

møde hinanden med penge under bordet hvis udlejer da ikke i stedet bare skal give lejeboligen til sine venner og sine venners venner

det der er problemstillingen

kunne fjerne al betaling under bordet så er det nogle andre der får dem deres eneste mulighed for at komme ind i de lejeboliger deres eneste mulighed for at tilbyde udlejer noget som overhovedet gør udlejer interesseret i at udleje til dem i stedet for at udleje til sin nabos børn eller sine venners børn

boligreguleringsloven er ikke problemet det

et stort udbud af betalelige boliger

at se hvordan krisen ikke har udviklet sig på samme måde

er boligreguleringsloven løsningen

sanktionsmuligheder end de steder hvor man har

ikke sikkert man har råd til en treværelses

man ikke har råd til det og så kan det jo være at man

i stedet skal bo i glostrup hvor den treværelses koster lidt mindre eller hvalsø eller i ringsted

der er en mangel på betalelige mercedesbiler jeg har ikke råd til dem jeg ville gerne have

ethundredetusind kroner

er der ingen der vil være boligudlejere

jeg kan godt se stjerner andre steder end på køleren men derimod kan man ikke have et godt liv uden en god bolig og problemet er jo at

er der altså en kæmpe forskel på biler og på boliger

det at have en bolig er en nødvendighed

prisniveauet jo sådan oppe

at

men det er jo ikke en forudsætning for at overleve og have et ordentligt liv at den bolig lige præcis ligger i

ligge i for eksempel glostrup

jeg tror da ikke at enhedslistens ordfører vil benægte at der faktisk findes billigere boliger når man bevæger sig uden for københavn

bestemt det er men det er ikke muligt for alle at få en bolig på kongens nytorv

men så kan man jo flytte lidt længere væk der er masser af familier

om hvem man ikke kan sige at de er svage som i de foregående år hvor priserne på boligmarkedet steg meget flyttede uden for københavn flyttede langt væk fra københavn

enige i formålet med dette beslutningsforslag nemlig at skærpe straffen for overtrædelse af lejelovens § seks vedrørende opkrævning af penge under bordet ved udlejning den såkaldte dusørbestemmelse der har været nogle kedelige eksempler på

at man kan straffes med bøde og fængsel i

fire måneder samt skal betale det tilbage som man har opkrævet derfor er vi enige med

kigge på det her område men

som vi håber vi kan drøfte i udvalgsbehandlingen blandt andet står der i

straffen skal være en år og en

i forvejen står der at der er en strafferamme op til fire måneder og en af de ting vi gerne vil drøfte

op til en år og en måned ligesom vi gerne vil have undersøgt hvorfor man

i udvalgsbehandlingen og vi håber på at vi kan finde frem til en tekst som vi kan blive

har med forældelsesfristen at gøre derfor skal det være en år og en måned for ellers

beslutningsforslaget at straffen skal være en år og en måned jeg håber på at vi kan tale om det og så

heller ikke det er derfor

står sådan

ordføreren undrer sig men jeg håber ordføreren har fået

på anden vis også i forhold til forlængelsesfristen

at der er nogle bolighajer derude som udnytter mennesker det synes vi selvfølgelig også der skal handles på

prøvet med det her beslutningsforslag som vi har gennemgået i dag jeg kan forstå at der er rigtig mange delte meninger men jeg vil også sige at det her beslutningsforslag jo handler om

vi skal jo også sende det signal til de her bolighajer at det vil

jeg er godt klar over at beslutningsforslaget er en del af en værktøjskasse

nok varer på hylderne

gennem udvalgsarbejdet

ene eller den anden måde så vil jeg da godt på forhånd sige tak for debatten og specielt også tak til venstre og konservative

at de i hvert fald er villige til også

rejst nogle spørgsmål undervejs i debatten som jeg godt

men først og jeg sige tak til fru karina adsbøl og df for

bliver refereret til en politianklager der siger at det er vanskeligt at få nogen dømt efter de her paragraffer fordi forældelsesfristen er

rejst nogle sager der er sager der kører i pressen og løbende popper op og det er alvorligt og jeg har hørt alle partier

er boligmangel til at afpresse især unge mennesker

tror jeg at alle det hørte jeg alle ordførere sige i dag synes det er en alvorlig problemstilling når vi ender der

hvor vi har et boligmarked der uanset temperaturen er fuldstændig fastfrosset og det betyder jo

arbejde kommer i job derfor er det en særlig situation vi er i i øjeblikket

hvordan vi bygger billigere ungdomsboliger og ældreboliger

vi skal kigge på undervejs derudover tror

er dem der skal sikre boligforsyningen i den enkelte kommune så udspandt der sig også en diskussion med med herre ole birk olesen om den omkostningsbestemte husleje og boligreguleringen

liberal alliance mener at markedet skal klare det hele men jeg husker da

det er interessant at høre om andre borgerlige partier går ind for den del af

meget interessant for så vil vi da miste de sidste billige boliger i københavn

at vi sikrer at der er boliger nok til rådighed

kommer ud af den finanskrise vi er i ved at få skabt arbejdspladser

løbende markedet men det er en kendt sag

går op og ned og også at boligmarkedet

følge de afgørelser jeg vil godt her fra talerstolen i dag tilkendegive at det er noget af det vi skal prøve

kan styrke huslejenævnene jeg tror at både udlejerorganisationer og lejerorganisationer

de afgørelser der bliver truffet så vil jeg sige

at man ikke kan støtte det her med bare at forlænge

vi alle sammen tager afstand fra de her bolighajer problemet er som jeg sagde at

besvare spørgsmål i udvalgsarbejdet og så må vi

ikke vil være med til at øge straffen eller lave sanktioner

bolighajerne og at han ikke vil være med til

god nok som den er men jeg tror at

mekanismer der ligger bagved

at hvis man flytter forældelsesfristen ja så risikerer vi

står frem efter fem år og så er der gået endnu længere tid med det men vi tager skarpt afstand fra det det jeg indbød til var i virkeligheden en drøftelse i

og vi kan tage en konstruktiv drøftelse af tingene for jeg tror ikke vi løser det her problem alene ved strafferammen

dømt der er ikke nogen sager der er blevet indbragt og der har lejerorganisationer og udlejere

at der skal en større værktøjskasse

man kan tage med ind over

at være sikker på at ministeren ikke vil være med til at forlænge forældelsesfristen og heller ikke vil være med til at øge strafferammen

er for nogle værktøjer som fru karina adsbøl snakker om vi har i værktøjskassen

udtrykte mig forkert men mig bekendt er der ikke nogen

og der er jo ikke nogen der bliver dømt af det der

så det er et problem

ministeren om han kan huske at socialdemokraternes partiformand og

ikke ville røre ved huslejereguleringen hvorefter man efter valget

vi ikke ændrer på den måde hvorpå vi har den omkostningsbestemte husleje der er muligheder § fem stykke to

jeg spurgte om ministeren kan huske at poul nyrup rasmussen i nitten otte og

ikke at ville røre ved huslejereguleringen og så efterfølgende gjorde det alligevel kan ministeren huske det og synes ministeren på den baggrund hvis ministeren kan huske det at det er rimeligt

og debatten handler om men men jeg

er indstillet på at give boligmarkedet frit vi er ikke underlagt det der markedskrav som herre ole birk olesen åbenbart opererer efter nemlig hvor alt skal gives frit og så overlader vi de svageste til sig selv og så kan de i øvrigt bo

den diskussion må herre ole birk olesen tage med sine fæller i liberal alliance men jeg fornemmer at der ikke er flertal for

og vi går altså ind for at der er en boligregulering

ind for fri huslejeregulering nu er det

gå positivt ind i det her arbejde og hjælpe til

måde vi regulerer boligmarkedet på nu

det er

vigtigt at få de her sager frem for jeg tror at vi i alle partier tager afstand fra den del af det lad os så i udvalgsarbejdet afdække hvad

altså det er ikke altid det at man bare straffer hårdere der sikrer at vi får retstilstanden til at

i det positive arbejde her hvis man har ændret holdning i de berørte partier så kan

afdækket hvad der er årsagen til det her

både strafferammen og forældelsesfristen harmonerer meget godt i forhold

igen må jeg konstatere at venstre brillerer med sit fravær

af den brede aftale om bankpakke iv derfor vil jeg gerne benytte lejligheden til at anerkende den brede kreds af partier der viser ansvar ved at deltage i arbejdet om rammerne for den finansielle sektor i danmark

milliard kroner hvert kalenderår uanset fondens udgifter indtil fondens formue udgør samlet en procent af de dækkede nettoindskud det er således fortsat den finansielle sektor som skal finansiere fonden forskellen er blot at pengeinstitutterne bidrager med et fast beløb hvert år i stedet for svingende og uforudsigelig bidrag denne ændring imødekommer i øvrigt branchens ønske om en mere jævn belastning hen over året af de udgifter der er forbundet med

fortrolige oplysninger i forbindelse med krisehåndtering og videregivelse af oplysninger til finansiel stabilitet

as videregivelse kan være relevant i forbindelse med at et institut bliver nødlidende en mulighed for at finanstilsynet tidligere kan videregive fortrolige oplysninger til eventuelle interessenter herunder myndigheder og andet vil medvirke til at der kan afdækkes løsningsmuligheder i relation til igangsættelse

i auktionærers bankkunders samfundets og medarbejdernes interesse fordi det sikrer stabilitet både finanstilsynet og finansiel stabilitet as har til formål at fremme den finansielle stabilitet hvorfor det er nødvendigt og essentielt at der kan udveksles udveksles oplysninger til brug herfor

indeholder lovforslaget en formalisering af det aktstykke som finansudvalget vedtog kort efter aftalen om bankpakke iv vedrørende en udvidelse af medgiftsordningen formålet er at give større incitament til at sunde pengeinstitutter vil overtage hele eller dele af et nødlidende institut det er afgørende for socialdemokraterne at det foreliggende lovforslag ikke ændrer på det grundlæggende princip at banksektoren selv skal betale omkostningerne ved afvikling af usunde banker og socialdemokraterne kan derfor støtte

man fristes til at sige at det er dyrt at være bank i danmark og

vi ved jo godt hvor regningerne ender

flere restriktioner og flere regelkrav og flere byrder

at finansiere de her ting ad anden vej

men det er vi sådan set ikke fordi alternativet ville være

det er vigtigt at vi har en banksektor

i danmark som er progressiv som er troværdig og som er engageret og det betyder

nødt til at have de her rammevilkår på plads det lovforslag

lovforslag som udspringer af en aftale indgået den femogtyvende august to tusind og elleve mellem den daværende vk regering og dansk folkeparti liberal alliance radikale venstre

at der skulle nedsættes en arbejdsgruppe som skulle

for indskydere og investorer da fondens formue

to tusind og tretten til syv og tyve for at

ændringen af finansieringsformen for garantifonden for indskydere

således at der fremover fastsættes et fast årligt bidrag for pengeinstitutternes betaling til fonden formålet hermed er jo at tilvejebringe en mere jævn og forudsigelig belastning af pengeinstitutterne således at pengeinstitutterne ved hvad de kan regne med og ikke får alt for store uforudsete udgifter samtidig foreslås opgaven under den nuværende afviklingsafdeling i garantifonden

også at omfatte

restrukturering

kunne dække udtrædelsesomkostninger fra en datacentral med det klare formål at øge sunde pengeinstitutters interesse for at overtage

det er selvfølgelig noget som vi kan se har været gældende i forbindelse med de forskellige mindre banker som har været i uføre i danmark

vi har selvfølgelig alle sammen en interesse

at sikre investorerne så vidt det er muligt

en ændring som gør at man kan sikre en mere hensigtsmæssig afvikling eller overdragelse af et nødlidende pengeinstitut som ikke opfylder de gældende solvenskrav

krav til det inden for finanstilsynets

kan opretholde sin tilladelse i en kortere periode

det er også med til at styrke mulighederne for at

så er der nogle ændringer omkring noget med finanstilsynets tavshedspligt hvor man får en øget beføjelse til at videregive

sidst men ikke mindst indeholder lovforslaget også en udvidelse af medgiftsordningen således at

et større incitament til at sunde institutter vil overtage hele eller dele af nødlidende institutter og det er jo noget som

kommer i økonomisk uføre kan det

hvis det lykkes at få alle de sunde dele videreført enten hos et andet kreditinstitut eller på andre ejervilkår det er et omfattende lovforslag indeholder mange forskellige delelementer men samlet set

er det et lovforslag som gør

er en del af bankaftalen og det betyder selvfølgelig også at dansk folkeparti kan støtte

ud som sikkerhed og garanti

og det har man gjort på den efter vores opfattelse fuldstændig ukloge måde

staten har overtaget alt det der er tab i

sundt og overskud i er blevet privatiseret så hurtigt som overhovedet muligt den politik er anderledes end den der er ført i andre lande jeg så forleden dag en

opgørelse i ugebrevet a4

man nu for eksempel ikke bare spændt en garanti ud under danske bank men sagt at aktier i stedet for kunne staten have tjent fem og tyve milliard kroner alene på danske bank

synes dansk folkeparti ikke at

blive privatiseret så bankaktionærerne

som er kommet som et partsindlæg i den her diskussion jeg skal ikke

for en halv år siden eller for to år siden tilbage i to tusind og otte hvor finanskrisen

jeg synes det er en god aftale vi har lavet jeg synes faktisk også at vi kan se at den måde

taget mod de her stramninger

gjort at vi kan se at danmark er et sted hvor man tør placere sin risikovillige kapital danmark er et sted hvor der er stor tiltro til banksektoren og den har man også som socialist det er herre frank aaen jo

altså med til at generere penge til danmark og dermed til vores fælles

det er meget klogt når man bevæger sig fremad at man lige overvejer

hvordan vejen ser ud fremad

nu se at bankaktionærerne har scoret kassen

er i virkeligheden bankaktionærerne så spørger jeg bare helt stilfærdigt

at den danske stat ved at have optrådt på en anden måde alene i

stat tjent fem og tyve milliard kroner det kunne

et partsindlæg og det er en beregning som der kan stilles mange spørgsmål til det vigtige er at vi i danmark i den situation som vi er i og har været i gennem flere år hvor vi har en finansiel

og stimulerer vores bankvæsen det er vigtigt at vi er med til

at skabe det regelgrundlag som gør at der er stor troværdighed om den

at være kede af og det synes jeg måske også at enhedslisten skulle kvittere for ved at støtte bankaftalerne frem for som det eneste parti ustandselig

blandt ordførerne og ministrene om hvorvidt vi skulle køre det her punkt

da der ikke er nogen af de tilstedeværende ordførere og ministre som har disponeret med hensyn til den time

køre igennem nu uden frokostpause herre andreas steenberg

bankpakkerne har til formål at sikre tillid og stabilitet i den finansielle sektor i danmark det er jo sådan at rigtig mange af vores

banker vil investere i de danske banker det er et bærende princip

her bankpakker at det er bankerne selv der betaler for den stabilisering og den oprydning i sektoren som

staten udfører med den her lov sikrer vi et årligt bidrag fra bankerne til

statens garantifond der dækker tab ved blandt andet bankkrak det gør at bankerne ved hvor mange penge de skal indbetale hvert eneste år og det gør jo også at

udfordringer der opstår vi sikrer også at fonden kan bruges til at dække udtrædelse af for eksempel datacentraler når to banker vil fusionere det er sådan at vi som samfund har interesse i at banker fusionerer i stedet for at de krakker fordi det vil give et større tab for samfundet og derfor er det godt hvis

man har ved at udtræde fra en datacentral når man skal fusionere med en anden bank de offentlige myndigheder får også yderligere muligheder for at udveksle oplysninger og skal igen bidrage til at fremme processer hvor banker gerne vil fusionere hvis en af dem er nødlidende med de ord kan vi støtte

bare støtte bankerne på den måde

fortjeneste i bliver privatiseret mens den del der er tab i

af

er vi ikke enige men hvorfor skal vi fraskrive os overskuddet det forstår jeg ikke

usunde er dækket af bankerne selv fordi de indbetaler til den her fond som dækker tabet så det er jo

staten faktisk tjener på det her

at der er troværdighed omkring bankerne fordi de jo altså låner ud til os alle sammen

det jo rigtigt at der er virksomheder i danmark

at staten så kan tjene de penge men nu er

jo ikke socialister der mener at vi skal nationalisere virksomheder i danmark

gøre som jeg også nævnte før at hvis det var sådan at man havde fået aktier i danske bank i stedet for bare

og støtte havde staten skatteyderne tjent fem og tyve milliard

når vi alligevel skal redde de der bankaktionærer i stedet for at det er bankaktionærerne der løber med den største

der på den måde taber penge

bankerne har selv finansieret den fond som så godt nok ligger under staten men som så tager tager sig af de

mener at vi skal eje dele af danske bank eller en anden virksomhed

i finanssektoren vi skal behandle flere elementer til en anden og bedre regulering som bliver samlet i det her lovforslag det er som også tidligere ordførere har sagt et bærende princip for de her forslag at den finansielle sektor selv skal betale da vi sidst behandlede

om regulering af den finansielle sektor det er faktisk kun fjorten dage siden sagde jeg at når vi fra folketingets side tager fat på endnu en opstramning af regler på dette område skyldes det to ting

er sund logik i at vi har hånd i hanke

så vital del af samfundet som pengemarkedet er og for det andet at store dele af de virksomheder der er på pengemarkedet ikke har forvaltet deres vigtige opgave

ansvarligt med lovforslaget i dag

forsøger vi at sikre en række ting vi styrker mulighederne for at gennemføre en afvikling af pengeinstitutter og det sker ved at finansiel stabilitet as nu også kan yde en statslig medgift i forbindelse med afvikling af et nødlidende pengeinstitut med lovforslaget ændres også finansieringsformen for fondens pengeinstitutafdeling

fastsættes et årligt fast bidrag for pengeinstitutternes betaling til fonden med det formål at tilvejebringe mere jævn belastning af pengeinstitutterne og samtidig skal bidraget falde først på året der laves med lovforslaget også en udvidelse af formålet med den nuværende afviklingsafdeling lovforslaget giver også mulighed for at et nødlidende pengeinstitut der ikke længere opfylder kapitalkravene i en periode kan opretholde sin tilladelse som pengeinstitut for at sikre en hensigtsmæssig afvikling eller overdragelse af instituttet forslaget giver derudover adgang til

udveksles oplysninger mellem finanstilsynet og finansiel stabilitet as både før under og efter håndteringen af et nødlidende institut endelig gives finanstilsynet mulighed for at videregive fortrolige oplysninger til diverse udvalg og grupper

er det regulering og tilpasning af regler som forhåbentlig vil give en sundere finansiel sektor og derfor kan sf støtte

en almennyttig bank som altså har til formål

har brug for

er sf indstillet på at de ting som staten allerede nu ejer måske skulle

forsøgt at få forslag igennem

er at vi er indstillet på at følge udviklingen

vi ønsker i første omgang at sikre at

og små og mellemstore virksomheder ikke lider unødigt store tab på det her og så er vi også indstillet på over

for almindelige borgere og for erhvervslivet eller vil sf nøjes med at redde de private banker og se

skal sikre hele den finansielle sektor og

hvad sf ville gøre hvis det var os alene der eventuelt sammen med enhedslisten skulle stå for det der

jeg forholder mig til den virkelighed vi står i

er at vi nu skal have ryddet op i

set ud hvis sf havde stået med halvfems mandater eller

bankpakker

at skatteyderne skal stå for alt det der har givet tab hvorimod aktionærerne kan få lov til

at videreføre alle de dele af bankvirksomheden der giver overskud

ikke ret meget med ideologi at gøre

mener jeg at højresiden af salen her

grundlaget for al liberalistisk

men her tager vi altså som samfund

på os hvorimod overskuddet stadig væk kan ligge hos aktionærerne lad mig sige til den der snak om at bankerne selv betaler at det

er at når de bidrager til de her bankpakker trækker de det fra i skat og når man indregner skattefradraget som bankerne scorer

er der samlet set for staten et milliardunderskud på de her bankpakker

lov til at låne

under inflationen det har bankerne gjort samtidig med at de genudlåner

til borgerne og til erhvervslivet til en meget høj rente og samtidig med at de

måde bankerne har lånt vores penge via nationalbanken til ingenting gratis samtidig med at vi skal betale høje renter og høje gebyrer til bankerne det er også en form for bankstøtte som løber op i rigtig mange milliarder kroner og som er årsagen til at danske bank har påstået

men fordi de har fået nogle ganske fortrinlige vilkår stillet til rådighed

et interessant regnestykke der var forleden dag i a4 af en ekspert der sagde at havde vi i stedet for bare at støtte danske bank med garantier og indskud sagt at vi ville have aktier som betingelse for den hjælp så havde staten tjent fem og tyve milliard kroner bare på danske bank og det gælder også

for nogle år siden ude i en dyb krise og var ved at gå konkurs og så gik den svenske stat ind og overtog banken og har siden da tjent et enormt milliardbeløb på at være aktionær i nordea

tog selvfølgelig også det på sig at man havde ansvaret for at drive banken på en fornuftig måde

staten næsten trådt ud af nordea vi ved at den styres på ganske almindelige vilkår

givet os en statsfinansielt set enormt stor fordel

at iværksættere ikke kan låne penge i banken

sat i verden for at hjælpe iværksættere eller beskæftigelsen

i verden for at tjene penge til aktionærerne

man sige at den hilsen der er givet

regningen af på os ved at hæve gebyrerne og ved at hæve renten samtidig med at man har gennemført fyringer af flere tusinde ansatte i bankerne

sig gennemført asocialt og samfundsskadeligt også efter krisen og efter

blevet reddet igennem krisen og derfor synes jeg altså det er lidt underligt at alle andre partier i folketinget på nær enhedslisten

om ikke herre frank aaen vil anerkende

har sikret utrolig gode vilkår ikke bare for indskyderne i bankerne

sikkerhed for deres indestående

og for at stille sig op hernede

det er rigtigt nok at renten som den fastlægges af nationalbanken er rekordlav det er korrekt men når så nationalbanken låner pengene

rekordhøj rente så er det vi skal betale

procent det er da

en lav rente men det er kun

blev spist op af at realkreditten som jo også

så den gevinst der var ved at renten faldt blev ædt

når erhvervslivet skal låne penge i banken

set glad for at være på den planet hvor hvor vi andre

at det her var underskud underskud og

og de indskydergarantier der har været

enige om går jeg ud fra så derfor har bankpakkerne jo ikke hjulpet borgerne eller erhvervslivet

så skifter vi over til et andet tema det spørgsmål har jeg besvaret en gang

at spørgeren hørte det så jeg gentager det bare det man påstår er et overskud fra bankpakkerne er

at bankerne scorer et enormt skattefradrag på de bankpakker

er der et milliardunderskud på bankpakkerne så der er både tab for dem der låner penge nede i banken

det er den tak vi har fået for den store hjælp samfundet

berører primært finansieringen af garantifonden

det handler om hvordan den skal finansieres i liberal alliance er vi glade for at garantifonden

er finansieret af staten

men af pengeinstitutterne selv

de skal indbetale pengene på en anden måde ikke i meget store beløb

men løbende med et fast beløb om året

er jo deres egne penge som de indbetaler der til at sikre hele sektoren desuden indeholder lovforslaget en mulighed for at finanstilsynet kan dele oplysninger som i dag er omfattet af en tavshedspligt med blandt andet potentielle købere af nødlidende pengeinstitutter og det synes vi er helt naturligt det giver mulighed for at vi i højere grad kan få afsat de nødstedte pengeinstitutter

der blevet af liberalisterne i liberal

syntes at det skulle være sådan at det er på markedet tingene

den ene bankpakke efter den anden som jo kun går ud på at forhindre markedet

men man vurderede dengang

hele den danske banksektor blev ramt af et

kollektivt kollaps og at det derfor var nødvendigt at skride ind med statslige løsninger

finansiering fra banksektoren selv selv om man også kan sætte spørgsmålstegn ved det kloge i at dygtige banker veldrevne banker skal finansiere de tab som opstår i dårligt drevne banker men det man så må se nu er at vores indstilling er at det her er midlertidigt og derfor skal vi så hurtigt

som muligt ud af det igen og ud i en mere normal situation for branchen

redde vennerne i banksektoren det synes jeg at herre frank aaen må anerkende

fordi man mente at det ville have voldsomme konsekvenser for samfundet som et hele

er jeg sådan set ikke i tvivl om at liberal alliance ikke ville have været med jeg tror heller ikke

andre partier ville have været med hvis det alene handlede om bankfolk der skulle reddes fra deres egne dårlige beslutninger det var jo fordi man mente at det kunne have katastrofale konsekvenser for samfundet som et hele

de forskellige bankpakker har været nødvendige for at sikre stabiliteten i den danske økonomi bankerne er jo den muskel som sikrer at der er finansiering og kapital til

for investeringer i dansk erhvervsliv

den facilitet som sørger for at der stadigvæk sker en udvikling af dansk erhvervsliv internationalt har der været store problemer også i danmark med ledelser af nogle banker og nogle dispositioner

været meget omdiskuteret og der er iværksat et væld af undersøgelser om årsagerne til de forskellige dispositioner men bundlinjen er at bankerne er nødvendige i et samfund

at fungere som et instrument for at der hele tiden er kapital til rådighed

vi kan udvikle vores samfund derfor var det også nødvendigt at vi satte os sammen i august måned og indgik en aftale den femogtyvende august

om en ny bankpakke som jeg nu kan se også officielt bliver kaldt

fordi det sikrede en struktur og en modernisering af de tidligere bankpakker vi havde lavet der var forskellige henvendelser også fra banksektoren selv og fra de mennesker som benytter sig af den finansielle sektor

det var nødvendigt at lave de ændringer som der er lagt op til det er ændringer som

folkeparti hundrede procent kan støtte så derfor bakker vi op om

at sikre bankdriften i danmark

statens ansvar at sikre at der kan drives fornuftige cykelhandler

derfor vi ikke vil have et samfund hvor man nationaliserer møbelhandlerne og cykelhandlerne og bankerne vi vil bare sikre at der er en ramme for at man kan drive bankvirksomhed og cykelhandler

regne med at der bliver spændt milliardgarantier ud under

eller var det bare udenomssnak

gør at staten er nødt til at redde bankerne

at vi stadig væk har private cykelhandlere og private møbelhandlere i danmark ved at vi

er nogle ordentlige rammevilkår for cykelhandlerne

billede jeg skabte i forhold til banksektoren er at hvis staten

ville det ikke være med det formål at sikre bankdriften i danmark så ville det være ud fra et ideologisk

at man skal drive en bestemt type bank i danmark

vil være en utrolig dårlig forretning for den danske stat og også for den pågældende bank altså i danmark har vi nogle politikere som er sat til

sørge for det samfund det demokrati som vi nu engang lever i ikke for at drive privat forretning det vi sikrer med bankpakkerne er

som private virksomheder kan overleve de er så afgørende så essentielle for den danske samfundsøkonomi at vi har lavet de forskellige bankpakker som det også er vigtigt at understrege uanset hvilke kunstgreb af

herre frank aaens venner er finansieret hundrede procent

et par bemærkninger om om selve lovforslaget

om at implementere en række af de initiativer der er taget som opfølgning på bankpakke iv fra to tusind og elleve det drejer sig blandt andet om ændring

garantifonden for indskydere og investorer

fortrolige oplysninger og en implementering af udvidelsen af medgiftsordningen

lige bemærkes at lovforslaget har været i høring og at

hørte organisationer først og fremmest indeholder lovforslaget et forslag til ændring af finansieringsformen for garantifonden for indskydere og investorer dette forslag udspringer af den aftale som blev lavet i august sidste år om en række konsolideringsinitiativer som

ændre finansieringen af garantifonden så bankerne ikke oplever de her store udsving i betaling til fonden som de gør i dag med den nuværende ordning vil sektoren umiddelbart efter en eventuel lukning af et nødlidende pengeinstitut blive opkrævet et beløb til dækning af fondens udgifter med lovforslaget

vil bankerne fremover skulle betale et fast årligt bidrag og dermed opnå en mere jævn og forudsigelig økonomisk belastning af de banker som finansierer

garantifonden for indskydere og investorer udvides til også at omfatte rekonstruering af pengeinstitutter

være særlig omkostningsfyldt for de pengeinstitutter der ønsker at overtage et andet pengeinstitut som hører under en anden datacentral

der ønsker at byde på et nødlidende pengeinstitut

øge sunde institutters interesse i at overtage nødlidende institutter

lovforslaget et forslag vedrørende finanstilsynets videregivelse af fortrolige oplysninger i forbindelse med krisehåndteringen og videregivelse af oplysninger til finansiel stabilitet det er vigtigt at alle relevante parter i en proces

redning eller afvikling af en nødlidende bank har mulighed for at udveksle fortrolige oplysninger under hensyntagen til de meget stramme tidsrammer

også baggrunden for at finanstilsynet allerede med de eksisterende regler i et vist omfang kan videregive fortrolige oplysninger

udvider vi den adgang således at

en videre mulighed for at videregive fortrolige oplysninger til finansiel stabilitet det foreslås samtidig at fremrykke tidspunktet for hvornår finanstilsynet kan videregive fortrolige oplysninger til interessenter og interesserede parter med henblik på at kunne igangsætte en proces på et tidligere tidspunkt hvilket kan medvirke til at løsningsmulighederne afdækkes bredere disse tiltag er til gavn for håndteringen af nødlidende finansielle virksomheder

formalisering af det aktstykke som finansudvalget vedtog kort efter aftalen om bankpakke iv vedrørende en udvidelse af medgiftsordningen formålet er at give et større incitament til at sunde pengeinstitutter

der begge indebærer at staten kan bidrage

der måtte forventes at ville indtræde hvis instituttet skulle håndteres efter bankpakke iv eller konkurslovgivningen med de bemærkninger ser jeg frem til den videre

staten er jo storaktionær dominerende aktionær i

kan oplyse hvor stor en del af aktierne det er endt med at staten ejer

de banker staten kommer til at kontrollere

bliver det efter de samme principper som bankerne tidligere blev styret efter

ske efter samfundets interesse

at det er landets syvende største bank

finansministeriet der administrerer statens aktier og finansministeren bliver heller ikke direktør staten er ganske rigtig aktionær i

under ledelse af en bestyrelse men jeg vil gerne sige at der

hvor staten har store aktieposter drives og forvaltes virksomhederne efter nogle særlige retningslinjer som er

et udtryk for at der skal være nogle ensartede retningslinjer for hvordan staten optræder som aktionær dem kan man gøre sig bekendt med og

at man bare skal drive det efter almindelige kommercielle principper

dominerende hovedaktionær i en af landets største banker skal den bank så køre videre efter de kommercielle principper der hidtil har været styrende for den bank og som har bragt den ud i så meget uføre at staten

en samfundsnyttig bankdrift skal ledes indtil videre er

eller i hvert fald dem der havde ledelsen umiddelbart før staten overtog

kører videre som ledelse jeg savner faktisk lidt et udspil og jeg er sikker på at det ligger på ministerens

udspil til hvordan en sådan bank rent faktisk skal drives hvis

så den giver et overskud således at banken bliver i stand til at sikre kreditfaciliteter til de virksomheder i det jyske område som har behov for at få både løbende kassekreditter og investeringskapital til udvidelse af deres virksomhed og til ganske almindelige husholdninger

for det offentliges engagement i banksektoren

med de forskellige bankpakker er jo dybest set at sikre at ganske almindelige lønmodtagere har job

en situation hvor den finansielle sektor kollapsede så ville de første tabere og de største tabere være ganske almindelige lønmodtagere

at det ville være forsvarligt at bringe så mange lønmodtagere i en situation hvor de ville blive kastet ud i arbejdsløshed som følge

jeg foreslår at lovforslaget henvises til erhvervs vækst og eksportudvalget og hvis ingen gør indsigelse herimod betragter jeg det som vedtaget vedtaget

den dagsorden der fremgår af folketingets hjemmeside og skal i øvrigt henvise til ugeplanen der fremgår af folketingets hjemmeside